titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

energi forsynings og klimaministeren og spørgeren er herre jens

føler at deres forhold trods politiske løfter om det modsatte er blevet markant forringet

fleksibelt elenergisystem hvor vi mere aktivt styrer forbruget gennem fjernaflæste målere og fleksafregning er en vigtig del af sidste års energiaftale som alle her i salen er en del af faktisk er de fjernaflæste målere noget som socialdemokratiet var

som en del af srsf regeringen tilbage i to tusind og tretten

til alle elforbrugere i danmark for solcelleejere betyder fleksafregning at deres forbrug ikke længere afregnes på årsbasis det kan jeg godt forstå at solcelleejerne er frustrerede over jeg har bedt mit ministerium om at vende hver en sten for at se om det er muligt at solcelleejerne kan beholde deres vilkår men en afgørelse fra landsskatteretten i to tusind og seksten afgjorde at det ikke er muligt at årsnettoafregne momsen på solcelleejernes elindkøb fra nettet man skal dog huske på at solcelleejerne fortsat vil kunne

således alene elprisen

en merudgift i størrelsesordenen to

per år for den enkelte solcelleejer og størstedelen er til momsen på elindkøbet solcelleejerne har stadig en økonomisk fordel på gennemsnitligt godt syv tusind to hundrede kroner om året i forhold til andre elforbrugere

om det ikke er berettiget

dels fortæller ministeren at det stadig væk er en meget god forretning dels fastholder

meget lille ændring og at man står godt i forhold til andre så skal man forstå det sådan at

sådan set at det der foregår og det der er sket i

solcelleejerne er helt som det skal være og

en der blev indgået under den daværende

regering venstre har taget et medansvar for

at sikre et mere effektivt elforbrug i det hele taget

af den el man trækker fra nettet

er afgørelsen at solcelleejerne på lige fod med alle andre danskere skal betale moms af den del af

som de trækker fra nettet de skal fortsat nettoafregne i forhold til pso afgift i forhold til elafgift det er alene i den del der handler om elkøbet plus momsen

første gang den her sag opstod sagde

ligger rent administrativt da presset så blev øget sagde ministeren

måtte gå ind i sagen så bad ministeren sit ministerium om

kigge på tingene en gang mere og nu har ministeren så konkluderet at ministeriet havde ret så ministeren kan ikke rigtig finde ud af om der er grund til at blande sig

spørge hvorfor har vi ikke fået en politisk diskussion om de her ændringer som berører de mennesker derude hvorfor er det at ministeren henholder sig til at det kun er en administrativ diskussion og noget som vi ikke skal behandle politisk

momsen der har ændret sig men også elafregningen altså elprisen

vi stemte for det lovforslag der blev fremsat i tidernes morgen

fritage de femogfirstusind solcelleejere for det her var der nogen muligheder for det det undersøgte de og konklusionen var at de kom tilbage

at dem der havde investeret kunne blive på deres overgangsordning i tyve år det var en årsbaseret nettomåleafregning og det er jo det folk er frustreret over der nu bliver lavet om på

det er en lille smule ærgerligt at vi ikke har en politisk diskussion om det her men at det er noget

er utrolig stor usikkerhed omkring de konsekvenser

har ministeren hørt om nogle af de solcelleejere som har skrevet til mig og som siger at det beløb da er noget højere end to

kr som ministeren fastholder har ministeren hørt om solcelleejere der

på et niveau som ligger under fem hundrede kroner nogle og tyve procent vil ligge tættere på to hundrede

nogle ganske få som vil ligge på et niveau

men dertil vil jeg også sige at det fortsat er en meget meget gunstig forretning at have investeret i et solcelleanlæg

vil det være et spørgsmål om hvorvidt anlægget er tilbagebetalt i løbet af ti år

år måske tæt på elleve år for nogles vedkommende

gerne set at det her kunne lade sig gøre på en anden måde og jeg har undersøgt det og gjort alt hvad jeg

og renoveringsmodne konti skan linje der går tværs over læsø

gerne vil have jævnstrømsledningen der løber hen over læsø i jorden som jeg tidligere har svaret her i salen

blev forbindelsen over læsø vurderet i forbindelse med forskønnelsesplanen fra to tusind og ni forbindelsen over læsø var ikke blandt de seks projekter som blev vurderet til at have den højeste miljøpåvirkning valget af de seks udvalgte projekter blev bekræftet med

pso aftalen i november to tusind og seksten som også socialdemokratiet i for mig er det vigtigt at vi sikrer en god balance i hensynet til natur og mennesker og til en høj forsyningssikkerhed uden at det bliver for dyrt at bruge strømmen det kræver at vi kigger sammenhængende på infrastrukturen og hvad det er for omkostninger vi lægger på virksomheder og borgere med forskønnelsesplanen har vi fået en samlet

hvor det giver størst værdi at få fjernet de store master det er den rigtige måde at gøre det på det var vi enige med

ikke bare fordi jeg er valgt i det område

dengang linjen blev lavet havde læsøboerne gavn af den og da accepterede man

at den linje bare transporterer strøm imellem danmark og sverige og det er en milliardforretning

og respekt for at der er truffet politiske

er at læsø altså er en naturperle og man kan sagtens argumentere for

ikke er en god ting for miljøet og naturen at have den linje

derfor spørger jeg jo nu

den er jo renoveringsmoden der skal ofres mange penge på den derfor er det jo tåbeligt

der på sigt skal graves ned når det rent faktisk er teknisk muligt

han udtaler sig jo alle andre steder i landet om hvor meget det ligger ham på sinde at de her ledninger ikke skæmmer og at de genere borgerne i lokalområdet

derfor er det jo interessant

også gælder når det drejer sig om læsø og konti skan linjen og om at få den lagt i jorden

tværs over læsø resten er jo kabellagt

valgkreds selvfølgelig varetager læsøs interesser

også god grund til der var en kabelhandlingsplan

den blev bekræftet da vi indgik pso aftalen hvad der skulle graves ned

det er jeg nødt til at forholde mig til jeg har jo ikke bare en pengekasse som jeg sådan kan skovle penge op af eller kan trække penge ned

forskellen på at kabellægge

må vi hellere sige så vi sikrer os at definitionen er den rigtige

de er fordelt mellem seks projekter det kan jeg ikke sådan bare lige stå her

og nu kan man se her at der skal graves elkabler ned for en

milliard kroner ude i vestjylland der kan man se at man regner med i forhold til antallet

og en og tyve kroner

koster det lige pludselig det dobbelte trettentusinde

man skruer prisen op når det drejer sig om at få noget kabel lagt på læsø

prisen stort set kun det halve altså ministeren må da selv kunne se at det ikke kan passe at det koster dobbelt så meget på læsø som

er det jo erstatning af en eksisterende ledning og i samme traché at ledningen skal føres

og det gør en forskel i forhold til de økonomiske beregninger er det

jeg sidder med min lommeregner og kigger på det er der folk der har forstand på dels i energinet dels i energi forsynings og klimaministeriet og hvis spørgeren har brug for en nærmere redegørelse i forhold til de økonomiske beregninger

det koster det ene og det andet sted så skal jeg med glæde

den forskel men jeg mangler stadig væk at få vide at det her ikke er noget som staten skal give tilskud til fra den der kabelkasse det er simpelt hen et spørgsmål om ministeren

er en linje der kommer til at holde i halvtreds år efter at den er gravet

bare sige at der er blevet udvalgt seks projekter og læsø var ikke et af de seks projekter jeg kan ikke bare gå hen og sige at nu ønsker jeg så oven i de seks

varmeprisen for de små varmeværker der er blevet ramt af grundbeløbets bortfald er blevet fordelt således at deres fjernvarmekunder

eus statsstøtteregler betyder at støtten ikke kan forlænges desværre vil nogle forbrugere derfor blive ramt af stigende varmepriser det er en sag som jeg tager dybt alvorligt som minister har det derfor været meget meget vigtigt for mig at sikre gode rammevilkår for værkerne så de selv har mulighed for at nedbringe priserne værkerne kan i snit skære cirka tre tusind kroner af varmeregningen ved for eksempel at investere i en varmepumpe det er baggrunden for at regeringen og resten af folketingets partier med energiaftalen sidste år lempede elvarmeafgiften markant derudover er produktionsbindingerne som aftalt ophævet for mindre fjernvarmeområder fra den første januar

med energiaftalen blev vi også enige om at afsætte en pulje på fem hundrede og fyrre million kroner til netop de grundbeløbsramte værker og forbrugere og her må jeg indrømme at jeg ikke helt forstår spørgerens spørgsmål det står meget klart i aftalen som altså også socialdemokratiet var med til at indgå at de fem hundrede og fyrre million kroner skal udmøntes i fire puljer i forligskredsen blev vi sidste år enige om en specifik udmøntning af tre af puljerne disse penge kan som aftalt komme ud at arbejde fra to tusind og nitten og frem derudover målrettede vi en hundrede og halvtreds

kroner direkte til de berørte varmekunder desværre sætter statsstøttereglerne klare begrænsninger for hvordan en sådan ordning vil kunne udmøntes det drøftede jeg med forligskredsen inden jul her var der bred enighed om at se med friske øjne på hvordan midlerne bedst muligt kommer forbrugerne til gavn det vil jeg

virkelig kontant og reagerer når det er for ikke så længe siden

en rapport fra klimarådet og inden dagen var omme

var formanden skiftet ud så ministeren kan jo godt når han vil i den her sag står jeg med dokumenter der viser at den her sag også var oppe at vende i to tusind og seksten

sig til danmarks radio om hvor meget det lå ham på sinde og

har stillet spørgsmål

derfor at kunderne i yderområderne henvender sig både til mig og til ministeren og siger

stiger og stiger stiger jeg tror godt ministeren har fantasi til at forestille sig at hvis man

om folk i det hele taget har råd til det

huset bliver usælgeligt man bliver stavnsbundet

det er en meget meget trist udvikling i i vores landsbyer i vores yderområder at man kan

det her område de ligger bare og varmer et eller

de skal ud til forbrugerne således at varmeværkerne kan sænke prisen

de varmeprisstigninger der vil være i en række områder som følge af at elproduktionstilskuddet

første januar for størstedelens vedkommende falder bort det har værkerne vidst siden to tusind og fire

forberede sig på det og heldigvis har mange værker også gjort det

stå så stærkt som overhovedet muligt

af de fem hundrede og fyrre million kr blandt andet er tre hundrede million kroner

er nogle forhindringer i forhold til nogle eu statsstøtteregler som vi skal leve op til jeg har haft et møde med forligskredsen drøftede det her og der er enighed om at de penge skal skal i spil

at de skriver at de har handlet fuldstændig

at ministeren ikke sørger for at få lavet en politisk aftale så de penge kommer ud at arbejde til gavn for de fjernvarmekunder der nu

bjarne laustsen er noget forarget over at de penge er i spil de er afsat og vi skal bare sikre os at de kommer i de rigtige hænder og bliver fordelt på den rigtige måde det er vi godt i gang med også sammen med herre bjarne laustsens parti

socialdemokratiet har evnen og viljen til at klappe

og sørge for at de penge der er afsat til det formål kommer ud at arbejde i dag sidder ministeren og

der er jo et reelt problem som vi

fem hundrede værker her fra den første januar således ikke både skal lave el og varme også det vil være med til

meget meget glad for det tætte samarbejde jeg også har med spørgerens parti men det er jo nemt

på den anden side er jeg ret optaget

finder konkrete løsninger det der optager mig som minister

kan ministeren garantere at næstved sygehus kan bevares som et specialsygehus med kræftbehandling kirurgi ambulatorier for medicinske sygdomme og et medicinsk sengeafsnit

med ny sygehusstruktur implementeres og kan ministeren redegøre for hvor denne beslutning kommer til at ligge

det her sygehus vil blive nedlagt det her sygehus vil blive nedlagt

fastslå meget klart og tydeligt at regeringen med udspillet til en sundhedsreform ikke lægger op til at ændre den nuværende sygehusstruktur

et sundhedsvæsen hvor patienternes patientrettigheder bliver

sundhedsvæsen hvor vi får en højere kvalitet

en højere kvalitet i de sundhedstilbud der er tæt på hvor vi bor

kommunale sundhedshuse hvor flere behandlinger kan finde sted

konsultationer der i dag foregår i sygehusregi skal flytte ud i det nære sundhedsvæsen tæt på hvor folk bor vi lægger op til at vi skal forebygge fyrretusind unødige indlæggelser

som vi i dag kan se særligt gælder ældre mennesker derfor etablerer vi også en og tyve sundhedsfællesskaber omkring de en og tyve akutsygehuse og også de sygehuse og psykiatrien der ligger i nærområdet for at sikre mere nærhed og mere sammenhæng i behandlingen det handler om at skabe sammenhæng for eksempel til gavn for den ældre medicinske patient som i dag nogle gange oplever

at man falder ned mellem to stole når man bliver udskrevet fra

det har patienterne sådan set krav på at vi styrker med en

som udgangspunkt vil indgå i et sundhedsfællesskab omkring akutsygehuset i slagelse og psykiatrien i slagelse og de kommuner der ligger i nærområdet for det det er vigtigt at vi får skabt mere nærhed og i den sammenhæng skaber vi jo så også en politisk overbygning hvor blandt andet borgmestrene vil få en forankring lige så vel som vi på en række områder sikrer en mere national retning for vores sundhedsvæsen så for eksempel patienter i region sjælland fremover vil opleve at deres patientrettigheder bliver overholdt hvilket de jo desværre ikke bliver i dag så et styrket mere

måned sidste år altså for et par måneder siden vedtog jeg har planen

blandt andet funktioner for patienter der har hjertesygdomme diabetes lungesygdomme kræftsygdomme og forskellige ældresygdomme

et medicinsk sengeafsnit og en række andre ting

er demokratisk besluttet i et regionsråd og det vil sige at hvis der efter næste regionsvalg skulle være et flertal der vil ændre på det tilføre nogle flere afdelinger eller hvad jeg synes ville være en dårlig idé fjerne nogle af de her afdelinger fra næstved sygehus

så er det altså en demokratisk beslutning

så ved borgerne på hele

bliver sagt men også hvad der ikke bliver sagt og det der ikke blev sagt

at næstved sygehus med de her funktioner ville blive bevaret med regeringens

ministeren spørgsmålet igen

at næstved sygehus

med regeringens forslag til en ny struktur og i tillæg til det hvor er det den beslutning

oplever egentlig at både medarbejdere og patienter i det danske sundhedsvæsen har et ønske om at der

nogle partier der ville tage ansvar for at drive udviklingen i vores sundhedsvæsen men men det er der jo ikke historisk set

oprettelsen af regionerne og heller ikke nu være med til at tage ansvar for at sikre et stærkere sundhedsvæsen

forholder sig ikke til og kommer ikke til at lægge op til en ændring af den nuværende sygehusstruktur til gengæld kommer den til at flytte opgaver ud i det nære sundhedsvæsen tættere på hvor folk bor og det er der behov for

er alt for mange borgere der i dag skal køre for langt til relativt simple konsultationer og behandlinger

er bygget en garanti ind i det nye strukturforslag ministeren siger at

lægger op til ændringer men hvor er det man skal træffe de beslutninger hvis ministeren synes at jeg

godt invitere ministeren til næstved at møde borgerne i næstved for de er hamrende nervøse for deres sygehus som i forvejen har for få

præcis på grund af det forslag så det håber

beslutningen om hvilke afdelinger der skal ligge hvor hvor skal

ambulatorier og inde på akutsygehusene ud i nærområderne

at der på sydsjælland

er langt for relativt simple undersøgelser der i stedet for skulle

at mane den skræmmekampagne som herre magnus heunicke og andre turnerer rundt med

kunne have lagt nogle af funktionerne ud i almen praksis

i specialsygehusene i stedet for at de skal sende patienter ind til sygehuse for relativt simple konsultationer derfor er den her opgave sådan set at få skabt mere nærhed i vores sundhedsvæsen

eventuelle ændringer i hvilke funktioner der er på hvilke sygehuse

det er i regionerne at de beslutninger bliver

for at påvirke som borger hvor er det beslutningen

næstved sygehus og alle de andre sygehuse

at der er i regeringens plan skulle stå at næstved sygehus bliver lukket

at man lever op til for eksempel patientrettigheder i hele landet sikrer en ensartet udvikling

faglige krav der bliver stillet fra fra sundhedsstyrelsens side derfor må jeg egentlig bare anmode herre

til den udvikling vi har behov for i vores sundhedsvæsen med mere nærhed

mere sammenhæng i stedet for bare at være imod

for danske regioner stephanie lose når denne om regeringens bebudede sundhedsreform siger med løkkes plan bliver det i højere grad embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre der kommer til at diktere virkeligheden for borgerne og det vil jeg gerne advare mod

tror jeg ikke kan overraske nogen med sundhedsreformen ønsker vi at styrke det nære sundhedsvæsen i kommunerne og i almen praksis så vi kan få flere behandlinger flere tilbud i sundhedsvæsenet der kommer tættere på hvor vi bor så patienterne på færre områder skal ud på en anstrengende og unødvendig tur til sygehuset og så der kommer mere

sammenhæng i den indsats som de oplever som ofte går på tværs af det der sker hos egen læge det der sker på sygehuset og det der sker i de kommunale tilbud det er derfor vi etablerer de nye sundhedsfællesskaber

at sætte en stærk national retning for sundhedsvæsenet som også betyder at på nogle punkter vil de folkevalgte her i folketinget i langt højere grad skulle sætte nogle nationale ensartede retningslinjer for udviklingen i sundhedsvæsenet i forhold til det

der ligger i den årlige udviklingsplan

folketing og regering i forhold til at få sikret

en ting som regionerne desværre ikke har været gode nok til at overholde

patientrettighederne fremover i langt højere grad bliver

punkterne et andet punkt er for eksempel akutområdet i forhold til at sikre at der er tryghed i hele landet at vi får styrket vores akutte beredskab i hele landet der mener vi sådan set at der er behov for en mere national forankring og også en sikring af at det gælder hele landet

så skaber en ny struktur er det så udtryk for et embedsmandsstyre altså hvis

og flere beslutninger tættere på hvor folk bor altså i de nye en og tyve sundhedsfællesskaber og ud i kommunerne med bindende kvalitetskrav i forhold til den sundhedsopgave der skal løses så ser vi forskelligt på det og det gælder for så vidt også den nyskabelse der ligger i konstruktionen nemlig at patientforeningerne direkte indstiller personer

hvis det er udtryk for embedsmandsstyre

må jeg bare sige at for mig at se handler det om at bringe patienterne helt ind i driftsrummet af vores sundhedsvæsen så vi får et sundhedsvæsen der sætter patienterne først

det står vi gerne på mål for for det handler egentlig om at skabe et bedre sundhedsvæsen med mere nærhed sammenhæng højere kvalitet

var et ganske andet jeg vil sige at jeg synes det var en noget fræk affejning af partifællen stephanie loses indvending mod reformen

at det skulle være fordi hun må man næsten forstå hytter sit eget skind som formand for danske regioner og derfor

politisk og ideologisk til hvorvidt det er en god idé at have et folkevalgt regionalt led det det synes jeg ikke var særlig kønt jeg har selv læst et langt interview med stephanie lose hvor hun redegør for

venstre startede som bondeparti og

folkestyret og dermed også det at man har mulighed for at stille nogle valgte til ansvar og at man har den lokale repræsentation er fuldstændig afgørende vigtigt så jeg må sige at

affeje de fuldstændig legitime og relevante indvendinger som er kommet ikke bare fra stephanie lose men fra en lang række af ministerens egne partifæller

af herre magnus heunicke

rundtomkring i landet hvem er det der kommer til at træffe beslutningerne og når ministeren ikke har lyst

det klokkeklare problem at der fremover ikke vil være nogen folkevalgte man kan stille til ansvar når den beslutning er truffet

siger at der er en ny planlægning i den aktuelt fremlagte reform

jo den reform vores sundhedsvæsen skal fungere

hvem er det så man kan stille til ansvar for de beslutninger der bliver truffet

folkevalgte ude i kommunerne har nogen værdi eller at de en hundrede og ni og halvfjerds som sidder i folketinget har en værdi som folkevalgte

kommet med fra regeringens side kommer til at forpligte vores nære sundhedsvæsen i sundhedsfællesskaberne i kommunerne

forstå at socialdemokratiet mener at de er

tilsvarende på en række nationale områder mener vi sådan set at det er nødvendigt at vi sikrer en national overholdelse af for eksempel patientrettighederne

det i sidste ende også er i den årlige udviklingsplan udstukket herindefra at man sørger for at der er det pres der skal til så borgere i region sjælland ikke bliver efterladt på perronen og får en dårligere udredning og en dårligere overholdelse af deres patientrettigheder

er helt rimeligt at vi siger at folkevalgte herinde i sidste ende også skal stå på mål for den del det her er en nærhedsreform som flytter opgaver ud og det diskuterer jeg gerne

danmark og til de regionale forvaltninger det

de folkevalgte i folketinget der fremover sammensætter de

bestyrelser det er en nyhed for mig lad nu være med det her pjat med at sige at jeg jeg ikke mener de to tusind fire hundrede lokale folkevalgte har værdi selvfølgelig mener

har meget svært ved at se hvordan de kan løfte det ansvar som man vil pålægge dem med den struktur regeringen lægger op til kan ministeren så ikke også ud over

har været når det har handlet om at tage ansvar for de store linjer i vores sundhedsvæsen det synes jeg er rigtig ærgerligt jeg håber på at socialdemokratiet vil tage ansvar og til at sikre et sundhedsvæsen hvor der kommer mere nærhed hvor vi sætter det ambitiøse mål at få flyttet femhundredetusind behandlinger ud tættere på hvor folk bor i stedet for at de er placeret centralt på sygehusene sådan som de er i dag og et sundhedsvæsen hvor der er mere sammenhæng et sundhedsvæsen hvor patientrettighederne bliver overholdt bedre og også bliver udvidet og et sundhedsvæsen hvor vi løfter

til spørgsmålet om bestyrelsessammensætningen

refererede til før det var udviklingsplanen og den årlige udviklingsplan der skal drive den nationale

konsekvensen når man forenkler fra tre niveauer til to niveauer

at vi kan frigøre en milliard

har givet udtryk for at det der ligger i sundhedsreformen det der altså

i højere grad vil give embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre lad mig stille mit første spørgsmål til sundhedsministeren mener sundhedsministeren at sundhedsvæsen danmark som den øverste kommende myndighed efter planen og de fem sundhedsforvaltninger som ikke har folkevalgte

henholdsvis enten mere demokratiske eller mindre demokratiske

vi opfatter ikke vores borgmestre og vores folkevalgte ude i kommunerne som embedsmænd

rigtig rigtig ærgerlig tilgang til vores lokale demokrati ude i kommunerne de kommer til at skulle løfte flere opgaver og vi kommer til at sikre at der kommer en højere kvalitet i sundhedstilbuddene så vi kan flytte flere sundhedsopgaver ud tættere på hvor folk bor

tættere på hvor folk bor hvis vi så tager sundhedsvæsen danmark og bestyrelsen vil den jo bestå af

for de fem sundhedsforvaltninger

til at fortsætte så

at det ikke skulle være udtryk for

er jeg ikke enig i jeg tror at demokrati og organiseringsformer har mange forskellige afskygninger jeg tror

i høj grad også kigger på hvad det er

og også på nogle områder nogle nationalt bindende forpligtelser til at der ikke skal være så stor ulighed i sundhedsvæsenet geografisk såvel som socialt som vi desværre ser i dag

at det bliver embedsmændene at det bliver bestyrelserne der

i forhold til den overordnede struktur i vores sundhedsvæsen det tager regeringen ansvar for ja men i skal godt nok også komme til at stå til ansvar

hvad kommer der til at ske efter den periode det står så absolut

som herre flemming møller mortensen turnerer rundt med det sagde statsministeren også på pressemødet det vi forestiller os er mennesker som

viden og kompetencer som ligger i spændingsfeltet mellem politik og sundhed

nogle af de beslutninger der nogle gange skal træffes

handler ikke om at man rykker beslutninger ind i mørke bestyrelseslokaler

om at vi flytter flere opgaver ud i vores kommuner ud i vores en og tyve sundhedsfællesskaber hvor vi har stærke folkevalgte led der er nødt til at forpligte sig mere på sundhedsvæsenet

folketinget der skal tage ansvar for at der ikke er så store

sundhedsvæsen og så er der nogle i midten der skal være med til at drive det

skal ligge i spændingsfeltet mellem politik og sundhedsvæsen og med patientrepræsentanter

for at sikre de lokalt tilpassede hensyn og løsninger der i dag er blevet

valgte regionspolitikere der står til ansvar og står på mål over for deres vælgere og i øvrigt kan skiftes ud hvis

borgmestrene bliver holdt op som et skjold kan jeg forstå og hvis ikke man synes den her struktur er god er det fordi man ikke har respekt for borgmestrene jeg håber virkelig

der hopper på dét mystiske spin men kan ministeren så ikke bare bekræfte for det svarede hun ikke på sidst

bliver i de fora hvor borgmestrene sidder at man har økonomien

ændre noget af den lovgivning der i dag hindrer fælles finansiering hindrer fælles ledelse hindrer fælles ansættelser eller i hvert fald gør det så besværligt at rigtig mange samarbejdsmuligheder ikke bliver lige så tætte som de skal være

femhundredetusind behandlinger som folk og patienter i dag skal køre langt for at få

sikre at samarbejdet mellem kommune sygehus og almen praksis bliver stærkere det lige præcis det vi har behov for i vores sundhedsvæsen for at få hævet kvaliteten og for at få sat patienterne først

at socialdemokratiet vil være med til at tage ansvar jeg synes det

er utroligt at se at man ingen bud har på hvad der sådan grundlæggende

en ambulance i lemvig og det er helt sikkert at hvis man tager et djøf regneark så er det en rigtig dårlig forretning den kører ikke med ret mange patienter men det er tryghed for borgerne i lemvig området

de skal prioritere og man kan faktisk godt købe tryghed for penge det er bare et lille eksempel og dem findes der masser af i hele

løgstør og borgerne skal også kunne overskue hvordan de får den rigtige hjælp hvis de bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke

organiseret meget meget forskelligt alt afhængigt af hvor man befinder sig i landet og hvilken tid det er på døgnet

borgernes tryghed på akutområdet højt vi har også sammen med dansk folkeparti i forbindelse med finansloven for to tusind og atten prioriteret midler til en fjerde akutlægehelikopter i danmark altså en landsdækkende ordning som vi har stået på mål for i forhold til at

i landet akutområdet i regeringens

i højere grad at være et nationalt ansvar fordi vi ikke synes det er rimeligt at der er så stor forskel på hvor hurtigt ambulancerne og den akutte hjælp når frem

set at vi skal gøre et fintmasket sundhedsvæsen endnu bedre og det afsætter vi også ekstra ressourcer til vi lægger op til med den nærhedsfond der ligger i sundhedsreformen at der skal kunne etableres ti til femten ekstra akutberedskaber i form af akutlægebiler akutbiler og ambulancer for dermed at sikre de områder af landet hvor

desværre er sorte huller fordi regionerne ikke har løftet den del af opgaven i tilstrækkelig ensartet grad det fremgår også meget klart af udspillet til sundhedsreformen at vi forventer at regionerne i den kommende tid

fjerner eller flytter de beredskaber der er så der sker forringelser i dækningen og

i regionerne der har også været eksempler på at man har foreslået det

i den plan at vi skal skabe øget tryghed i hele landet og sikre et endnu bedre akutberedskab end det der er i dag

det mener vi at borgerne i danmark har krav på og det afsætter vi også penge til

desværre ikke se at der indgår i nogen af socialdemokratiets udspil men det håber jeg da

at socialdemokratiet vil deltage i forhandlinger om så vi i fællesskab kan styrke akutdækningen i hele landet lemvig løgstør

har vi dog ventet længe på et udspil fra regeringen

hastværk er lastværk men det modsatte kan åbenbart også være tilfældet herre søren gade præciserer her at det er politikere der går ind og føler med mave og med hjerte og lytter til hvad

det er der er behov for

at hvis det bliver juristerne og økonomerne

vægtet det der er borgerens hensyn og tanke og lyst og behov

i den her debat der er kommet efter at regeringen har fremlagt deres forslag til en sundhedsreform er der rigtig mange der har givet udtryk for deres tanker og holdninger

den syttende januar hvor han laver nogle paralleller til hvad der er sket siden kommunalreformen i to tusind og syv som også havde fokus på borgeren og patienten

der er sket lige nøjagtig det vi frygtede fra socialdemokratisk side og som herre søren gade frygter og som han udtrykker meget tydeligt her og som mange andre venstrepolitikere i region og folketing også giver udtryk for

én stor centralisering hvor beslutninger glider væk

kan gå til en lokal folkevalgt og hvor et regionsråd tager bestik af en regions samlede drift vi har set det før fra partiet venstre og fra de borgerlige partier man taler om at man vil have en nærhedsreform den sidste blev én stor centraliseringsreform det tror herre søren gade og det tror

relativt simpel kontrol

at investere i moderne sundhedshuse ude i kommunerne

set at det er rimeligt at vi også nationalt siger

hvis man for eksempel tager spørgerens egen region

hvis vi tager region midtjylland er det seks og halvfems procent hvorfor skal der være de store geografiske forskelle hvorfor skal der være steder i danmark hvor der ikke er den samme tryghed

dansk folkeparti har taget ansvar for at sætte en fjerde akutlægehelikopter ind så vi får en bedre akutdækning af den nordlige del af danmark

også fremover skal tage nationalt ansvar

vi afsætter også midler til at investere i ti til femten ekstra akutbiler lægeambulancer til at sikre den tryghed

håndtering af det her område derfor handler det grundlæggende om at sikre en nationalt forpligtende ramme om akutberedskabet så borgerne i lemvig løgstør eller lyngby har det samme tilbud når

enige med socialdemokratiet i at det her er et spørgsmål om at flytte

sundhedsministeren kunne jo have læst det socialdemokratiske sundhedsudspil

nærhospitaler som lige nøjagtig

bringe behandlinger ud fra sygehusene til det nære så her kan vi sagtens forenes om noget men vi kan ikke forenes om at centralisere og fjerne demokrati og skabe mere

kan sikre en mere forpligtende ramme for samarbejdet mellem kommune sygehus og egen læge så de patienter vi i dag oplever reelt set falder ned i den her

er mellem de tre parter kommer til at få en højere kvalitet i behandlingen

altså lige nu er det jo decentralt fastsat vi mener sundhedsstyrelsen skal have muligheden for

vil og det synes jeg er ærgerligt det gælder også på akutområdet hvor vi sådan set mener at vi skal styrke akutområdet og også sætte nogle nationale standarder sådan at vi har den samme tryghed i hele landet

investere i flere akutlægebiler og ambulancer

sine partifæller er arrogance altså at man hælder bekymringerne i forhold til folkestyret

vi vil ikke noget vi tager aldrig

spørgsmålstegn ved vi har vores eget sundhedsudspil her fra oktober man kan tænke over hvem det er der historisk har bygget vores sundhedsvæsen op det kan vi jo tage et lille historisk battle på

som har gjort at vi har den model vi har i danmark i dag med fri og lige adgang

hvilke nogle historiske tråde og hvilket parti og hvilken bevægelse der har båret det igennem men det er jo ikke det vi skal diskutere her derfor

spørge ministeren om hun virkelig overhovedet ikke deler den forundring hos de partifæller og andre der står tilbage og tænker hvordan kan det være at man med kirurgisk præcision skærer lige præcis den del af regionerne væk der er de folkevalgte

forvaltningerne så får vi flere led

vi får et mere bureaukratisk og uigennemskueligt system

det lille hjørne der var de folkevalgte har man med kirurgisk præcision skåret væk jeg tror det

en kvart afskaffelse af regionerne for det er kun de folkevalgte man piller væk

forståelse for de partifæller der har svært ved at se at det hænger sammen med

på som i dag er kommet for langt væk vi sikrer en ramme hvor vores kommunalpolitikere kommer til at skulle engagere sig mere i sundhedsvæsnet vi sikrer også nogle nationale kvalitetsstandarder fordi vi sådan set ikke synes det skal være op til fri fortolkning hvad man for eksempel tilbyder en apopleksipatient eller en ældre medicinsk patient der skal ud på en akutplads

socialdemokraterne er uenige i

at det er vigtigt at vi får hævet kvaliteten i vores sundhedsvæsen og ikke mindst i det nære sundhedsvæsen hvor der i høj grad er behov for et kvalitetsløft

har truffet beslutningerne herinde allokeret midlerne herfra og lagt nogle nationale standarder for for eksempel akutlægehelikopteren i dag det mener jeg ikke er

mener bestemt heller ikke det er udemokratisk når vi nu lægger op til at der på akutområdet

en national overbygning sådan at vi sikrer at der ikke er så store

nærhedsfonden og de seks milliard kroner ikke bare afsætter penge til nye sundhedshuse og moderne almene praksisser men også til ti til femten ekstra akutlægebiler akutberedskab og ambulancer derude der kan være med til at sikre tryghed i hele danmark

sit eget byråd som som bagland altså jeg har

meget svært at se hvordan det skal kunne fungere i realiteternes verden det når vi ikke at

råbe ministeren og regeringen op med er jo at kvalitet

som ikke giver mening i et bestyrelseslokale men som giver vældig god mening når du har et lokalt bagland du skal hjem til nogle vælgere du skal kigge i øjnene et lokalområde du repræsenterer og i øvrigt bor i

og jeg er temmelig bekymret over at ministeren bare affærdiger det på den måde som hun har gjort her i dag

styrke det forpligtende samarbejde der skal være mellem kommune sygehus og egen læge sådan at man som patient også føler at der er tryghed når man bliver udskrevet at

siger at der skal være nogle nationale overordnede ligheder i forhold til den måde vi organiserer det på i danmark for vi synes ikke det er rimeligt at det for eksempel i region nordjylland kun er lige omkring ni ud af ti ambulancer der kommer frem inden for femten minutter

i region midtjylland er seks og halvfems procent der mener vi faktisk

skal stå til ansvar over for befolkningen og sikre nogle ensartede vilkår i det akutberedskab vi har ligesom vi har gjort med den landsdækkende akutlægehelikopter

lytte til borgere og give borgere et talerør det gør man ved at

have lokalt valgte politikere

bermudatrekanten mellem kommune region og praktiserende læge okay det er måske her vi skal have

nogle har sagt at det regeringen har lagt op til er

et trylleslagstrick at det er virkelighedsfjernt

bare en skrivebordsøvelse det er måske lige nøjagtig det man ønsker med en tryllestav at slå ned og fjerne de folkevalgte regionsrådsmedlemmer og så pist er problemerne væk

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

og så vil man med et trylleslag tro at bare man fjerner de folkevalgte regionsrådsmedlemmer

problemerne løst nej det der er udfordringen her er at man har en regering med herre lars løkke rasmussen i spidsen der sammen med herre kristian

dahl har lavet en aftale og de to ved bedst så behøver

spørge andre eller evaluere og drøfte tingene der ligger den og det kommer til at gå ud over demokratiet

man hellere kritisere end at være med til at tage ansvar det synes jeg er

for patienterne ærgerligt for medarbejderne vi har nogle rigtig gode drøftelser med de faglige organisationer og med patienterne jeg

sådan set at de på en lang række områder har rost de initiativer som der ligger i sundhedsreformen

spørgerens region kun er lige omkring ni ud af ti ambulancer der kommer frem inden for femten minutter

man i region midtjylland har sikret seks og halvfems procent af akutberedskabet der kommer frem inden for femten minutter hvorfor skal der være den store geografiske forskel

akutberedskabet skal være lige stor tryghed i hele landet og at vi også afsætter ressourcer til ti til femten ekstra ambulancer og akutbiler så vi kan styrke trygheden i hele danmark

set bare om at sikre patienterne i hele landet og socialdemokraterne være med til

kan ministeren garantere at der ikke bliver nedlagt yderligere busruter i landdistrikterne hvis opgaven flyttes fra regionerne til kommunerne

både betales og bestilles af kommunerne

det vil sige at både i dag hvor jeg er minister og dengang herre magnus heunicke var minister ville kommunerne kunne beslutte at de ville nedlægge en busrute fordi de ikke ønsker at betale for den så det kan en transportminister jo aldrig nogen sinde garantere ikke vil ske det kunne herre magnus

herre magnus heunicke beder

så er det

er det jo fordi det er en del af den foreslåede strukturreform

sådan at de regionale busruter som krydser kommunegrænser planlægges og finansieres af vores regioner og det samme gør sig gældende med lokaltogene der bruges cirka en milliard kroner på det og der er det regeringens udspil at

landdistrikternes fællesråd og borgmestre men også fra

er en vis nervøsitet for hvad det her vil få af konsekvenser

være helt sikker på at den opgave bliver varetaget på en betryggende måde vi ved jo det ved jeg at den nuværende minister også er klar over at halvdelen af alle danskere krydser en kommunegrænse på vej til og fra arbejde eller til og fra skole

dagligdagen men det gør man altså og

vigtigt at systemet er der og det gælder også den kollektive trafik

er kommunen selv der står for det men når man krydser kommunegrænser

så sikre at

temaet

helt konkret

kommuner er det per kilometer er det per borger er det under dut ordningen eller hvordan skal man fordele de penge som i dag bruges

som jo så kommer til at være et geografisk område og ikke et institutionelt område men altså et geografisk område som er en region også har et regionalt trafikselskab hvor kommunerne sidder i bestyrelsen

i dag vil kommunerne så få og så vil man jo i det regionale trafikselskabs

træffe beslutning om hvilke regionale busruter man skal opretholde og kommunerne vil have de samme penge som regionerne havde tidligere så de vil

færre penge derude der vil være de samme penge derude det vil bare være kommunerne der gør det

bestiller og finansierer i stedet for

bruges på busruter

hvis der sidder nogle byråd og siger at de har ikke så meget lyst til at betale penge for en busrute fra

øremærket sådan at kommunerne ikke må bruge dem på andet end det så vi går fra en situation hvor pengene i dag ikke er øremærket til en ny situation hvor pengene heller ikke er øremærket

hos regionerne og jeg har stor tiltro til kommunerne jeg synes at det er dygtige folk vi har derude og jeg synes at det kommunale demokrati faktisk fungerer bedre

er flere mennesker der kender deres kommunalbestyrelsesmedlem end der er mennesker som kender deres medlem af regionsrådet så derfor er det et godt demokrati der tager over og måske endda også et bedre demokrati end det det tager over

og man gisper efter vejret i mange lokalområder hvor det handler om to til tre elementer det ene er skole det andet er job og det sidste

infrastruktur og ikke mindst den kollektive trafik til

ældre og børnefamilier og unge mennesker på uddannelse derfor er det jo

overordnede ansvar for at binde en region

hvor man konstaterede at der altså tidligere kørte mange tomme busser rundt og det er både spild af penge og spild af miljømæssige ressourcer at de bruger så meget diesel på at køre rundt med en stor bus hvor der kun sidder få mennesker derfor har man i nordjylland i stedet etableret en ordning hvor der kører små biler ud og henter passagerer dér hvor de nu engang bor og kører dem til den nærmeste togstation eller det nærmeste

busstoppested se det er klog politik og det er altså en politik der

nogle busruter servicen for borgerne er ikke dårligere den er

og det er også billigere er også bedre for miljøet så det er forklaringen nogle steder men altså jeg har stor tiltro til det lokale demokrati og

jeg tror at alle der følger med også i de lokale aviser og så videre har et større kendskab til dem der sidder i kommunalbestyrelsen

hurtigere kan gå ned og tage fat i dem i den lokale brugs og sige noget til dem